her

og jeg

energiaftalen sidste år

første

tyve

det er

samarbejdet

eus frihandelsaftaler

det betyder

tyve

vil jeg

som

det

halvfems og

tage må man

jo ikke

det synes vi det

altså

alle

stemmer og

europæisk samarbejde men det handler om

altså

have

nede i kommissionen

det

ja altså

til at vælge man

at

så

en

og tyrkiet

tyrkiet til eu og

tyrkiet

at

at

eu

e

ikke

tyrkiet

er

på en

man

langt

synes jeg

det

en